ammitzbøll og tom behnke beslutningsforslag nummer

en konsekvens af at den tidligere regering havde mistet styringen med kommunernes økonomi den tilpasning vi nu har været igennem har ikke været nem

er en udmærket lejlighed til at give kommunerne ros for at have gjort det på en måde som jeg overordnet synes er fornuftig

og så er det relevante spørgsmål jo hvad vi vil gøre fremadrettet her lægger vi op til over de næste år at prioritere flere penge til den offentlige velfærd

der i to tusind og tyve vil være cirka tyve milliard kroner mere

nulvækst og det kommer til at ske samtidig med at vi fortsætter indsatsen for

eksisterende ressourcer vi allerede anvender i kommunerne modsat ønsker venstre

efter en årrække med meget store budgetoverskridelser

en opstramning som også har medført at kommunernes regnskaber har ligget betydelig under

udnytte så kommunerne i perioden har kunnet løfte deres anlægsinvesteringer til et meget højt niveau vel at mærke efter aftale det er blandt andet sket som led i regeringens kickstart hvor regeringen muliggjorde et markant løft i anlægsinvesteringerne og med vækstplan dk hvor regeringen og kl blev enige om at

og dermed kunnet udbygge de fysiske rammer i velfærden til gavn for borgerne

deres medarbejderstab under denne regering med

omtrent ellevetusind

medarbejdere med omkring ellevetusind

service uden at man per definition kun får en bedre service hvis man også bruger flere penge

på den bedre service vi kan godt indrette os på en mere fornuftig måde på visse områder

også fremadrettet er centralt historisk kan vi konstatere at under den nuværende regering

dag at han synes de leverer en udmærket service så spørger jeg blot betyder det så også

vurderer at man med bare det samme antal medarbejdere altså ikke med en reduktion som vi har set i

bruge dem målrettet på den velfærd vi har mest brug for kan man gøre ting endnu bedre

jeg er åbenlyst og det er det vi agter at gøre er der en risiko for at forringe serviceniveauet hvis man holder nulvækst eller skærer ned ja det tror jeg

et bestemt antal vi ser det som et mål selv at levere den bedst mulige service

faktisk godt med det samme antal medarbejdere få en udmærket og faktisk også bedre service et spørgsmål om hvordan man indretter

til det store hæderkronede blad gladsaxebladet venstre mener ikke at nulvækst betyder forringelser af velfærden jeg mener de tager fejl

det vores politik går ud på men ministeren siger først det ene og nu siger

på jeg oplever i konkrete debatter med repræsentanter for venstre at når det

ældrepleje uddannelse og de svageste

også partier i den blå blok så var der et grundlag at tage den her diskussion på jeg glæder mig til at det tidspunkt kommer og man bliver nødt til hvis man vil

dagtilbudsområdet er blevet løftet med en halv milliard

er ad flere omgange blevet styrket med samlet set knap en milliard kroner i perioden to tusind og elleve til fjorten forventes det at det vil være sådan at det offentlige forbrug samlet set kan vokse med cirka ti

sikre løft af blandt andet uddannelsesområdet og

rum til at regeringen og kl har kunnet indgå politiske aftaler hvor kommunernes anlægsinvesteringer er løftet til et

og til gavn for vækst og beskæftigelse da regeringen overtog regeringsansvaret for tre år siden var vi i en meget vanskelig økonomisk situation med store underskud på de offentlige finanser og det betød at regeringen i sine første år ved roret tilrettelagde den

vækst og beskæftigelse det har betydet at regeringen har prioriteret inden for nogle økonomiske rammer

på trods af de her smalle rammer

fremgår meget tydeligt af det oplæg

står følgende styrkelse af kommunernes økonomi ved at sikre kommunernes grundlæggende serviceniveau og fuld finansiering af nye velfærdsinitiativer fra folketinget kommunernes råderum øges med tolv milliard kroner den check på de tolv milliard kroner er jo aldrig blevet sendt ud

og brugt en milliard kroner mindre man var blevet lovet tolv milliard kroner mere og det flugter

om det så flugter med den politik regeringen ønsker at føre

at man ønsker at bruge flere penge efter et kommende valg det hørte vi jo som bekendt nu har

at gøre før sidste valg så jeg spørger blot hvorfor var det at man ikke nåede at indfri det løfte var det fordi som man nu påberåber sig man ikke kendte til den økonomiske krise vi var igennem eller var det de her budgetoverskridelser som jeg må forstå

årsag til alverdens ulykker samtidig

eget parti stod bag så hvorfor

løftet om at øge kommunernes råderum med tolv milliard kroner og dermed

og en del af de forslag der refereres til byggede jo på den præmis at der kunne indgås en meget

i danmark

kroner ekstra i kommunerne så finder man pludselig ud af på valgnatten eller et par dage efter at det

at den krise vi var midt i var større end man troede og derfor kunne man så alligevel ikke levere på det løfte man havde givet kommunerne

om man vil bruge sin taletid på et svar

de præmisser der blev skitseret af den afgående

der to streger under facit nu var vi ude af krisen nu kom væksten tilbage

og de andre mål vi har jo viste sig at være

ikke holder vi kan jo se nu at de væksttal som man arbejder efter

er blevet nedjusteret igen og igen

at hvis de væksttal man arbejder efter i de kommende år

om i gang med det

gøres for at skaffe dem er gjort

politiet i københavns lufthavn ikke længere har adgang til det såkaldte

indeholdende blandt andet passagerlister og kreditkortinformationer til eksempelvis kontrol

indvandring og andre problemer vi står over for

mellem københavns politi

og skat er ophørt som det fremgår af den redegørelse der er oversendt

to tusind og fjorten har meddelt politiet at man ikke længere ønsker at

rejst tvivl om politiets hjemmel til at få adgang til visse

af den faktuelle redegørelse som det jo er at der er grund til at slå to ting fast

understreger det her jo vigtigheden af det lovforslag som regeringen

som handler om styrkede kontrolmuligheder for politiet i grænseområder og lufthavne det er jo et forslag der præcis handler

om de her problemer og som skal give politiet selvstændig adgang til passageroplysninger jeg håber derfor også

har fået det forslag vedtaget

der blive udsendt en bekendtgørelse som regulerer politiets adgang til anvendelse af passageroplysninger så processen i forhold til at få de lovgivningsmæssige rammer på plads

hvor skat og rigspolitiet deltager der

en plan for tiden frem til at

her fra justitsministeren synes jeg det er uheldigt hvis det skulle ende derhenne at der skal vedtages et lovforslag at der skal laves en bekendtgørelse

og at ministeren er enig i den del

kommer hurtig handling og nu har politifolkene i

siden slutningen af august måned som vi så måske kan udligne

er jo allerede dér en uholdbar situation fordi man har brug for at tjekke de her forskellige kreditkortoplysninger og andre oplysninger for at finde illegale personer der kommer ind i i vores land så det er et tilbageskridt som jeg håber at ministeren som minimum vil rette op på så politiet er på omgangshøjde med det de kunne tidligere dertil kommer jo selvfølgelig hele diskussionen

gerne vil hen både når det gælder mandskab og når det gælder andre tiltag der kan afhjælpe den problemstilling vi har

kommer rigtig mange illegale asylansøgere til

i samme øjeblik de så bliver taget af politiet

beskytte sig mod den situation

er de pågældende myndigheder indkaldt til møde i ministeriet i

har fået den mandskabstilførsel som der har været talt om i lang tid hvor der har været behov

halvtreds ekstra kontorfolk til at tage sig af paskontrol sådan at politiet kunne

det er godt nok som tingene foregår i dag vi skal anerkende de rammer det europæiske samarbejde giver os men

som justitsminister vil jeg meget meget gerne vide hvad der sker omkring vores grænser det er også derfor

det er jo ikke en ting som er groet i politiets have det

er sket ovre ved skat og derfor må man forvente at

jeg synes det jo er glimrende at regeringen er enig med dansk folkeparti i at grænsekontrol virker det der så er brug for

at der sker noget at vi kommer videre og at der også følger ressourcer med og det er jeg stadig væk ikke helt overbevist om at regeringen

de problemer vi har både med grænseoverskridende kriminalitet og med illegal indvandring

en aktuel problemstilling i københavns lufthavn som vi er enige om er væsentlig

jeg bedt om en redegørelse for hvad det er der foregår og myndighederne

beslutning på baggrund

fra at der er danskere der rejser ud og kæmper på den forkerte side af demokrati

jo at gøre på den hårde måde fremadrettet ved eksempelvis at kunne tage passet fra

have et fortsat opholdsgrundlag

kan for at forhindre den radikalisering som ligger til grund for

som ændrer på hvordan folk tænker og føler det

nok meget godt at vi hverken forsøger på det eller

at det er integration og dialog der er de eneste løsninger når det handler om radikalisering

terrorisme og radikalisering og det

man rejser til syrien lige nu og bliver hellig kriger

skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan integrationsmæssigt for at hindre at der er unge mænd og kvinder

handler om dem der har været til stede under den ene eller den anden form i de her

isil kontrollerede områder

når de er kommet

anden årsag vender hjem

til en artikel som handler om hvad der sker når islamisterne kommer hjem til danmark

har været nede og kæmpe på isils side

disse islamister vender tilbage til danmark enten fordi de er danske statsborgere eller fordi de er på opholdstilladelse

er selvfølgelig at myndighederne afdækker

den primære interesse for de danske myndigheder

om man kan afdække et handlingsmønster så man kan finde ud af om der er grundlag for at rejse

og freden eller andre meget meget krænkende

jeg skal bare

satspulje og andre spørgsmål omkring forebyggelse i virkeligheden kan se bort fra alle de elementer der handler om dialog integration funktionel familieterapi og den slags og så koncentrere kræfterne om

jeg intet behov for hverken fløjlshandsker eller eller anden form for

det jeg er mest optaget af er om der kan være grundlag for at rejse sigtelser

er ulovlige og det må der

vigtigst af alt til den danske befolkning at når man har været i syrien

ikke kan løftes en en bevisbyrde for det så er myndighedernes svar altså ikke dialog og integration men men det er blandt

med strafforfølgelse er om ministeren

i og omkring syrien af mange mange mange årsager det skal jo ikke hindre myndighederne i

jeg har en klar forventning om at pet holder et meget meget

hvad enten det handler om at retsforfølge

rejser ud af landet for at deltage i terrorvirksomhed vi har en gruppe tilbage af danske statsborgere som risikerer at flyve under myndighedernes myndighedernes radar vil ministeren være villig til at tage en drøftelse blandt andet med mit parti

at finde nogle modeller for hvordan man kan håndtere lige præcis den her

gruppe af danske statsborgere som risikerer at flyve under myndighedernes radar

og måske endda agere helt på egen hånd at det kan være svært

men men man kan sige at hele ideen med det kommende lovforslag

på baggrund af den viden myndighederne måtte have om hvem der påtænker at udrejse

udlændingedebatten og det tror jeg egentlig godt ministeren er klar over

kan man jo nærmest dagligt høre statsministeren sige at regeringen nu strammer på asylområdet

noget presset til sidst

desperat sagde jamen der er tale om en stramning

ministeren og statsministeren er helt enige

statsministeren går i hvert fald meget op i at regeringen nu strammer på asylområdet til gengæld

har det jo været noget svært at få regeringens medlemmer til at tage ordet lempelse

jo på trods af at regeringen har lempet en og tredive gange på udlændingeområdet og derfor synes jeg egentlig

venstre kan vi nemlig godt identificere både en stramning og

tale om en lempelse når man på udlændingeområdet

øgede udgifter eller

konkret og derfor vil jeg spørge ministeren var der tale om en

lempelse da man afskaffede starthjælpen og var der tale om en lempelse da i ændrede tilknytningskravet

en lempelse eller ej at jeg egentlig altid

en del af det danske

koncentreret om nogle grupper i nogle perioder det var en mere generel

så skal man i hvert fald have lavet en afvejning af hvad man måtte tro

er uenige men jeg kan så forstå at den ordleg ministeren henviser til

har fulgt alle statistikker og områder meget meget nøje

de en og tredive ændringer ja eller hvad

det er oppositionen der siger at noget er en stramning

det er vigtigt at en justitsminister

i sit område og rent faktisk tager det

og engagement i sit område synes jeg

og unødvendig dårligt debatmiljø jeg stiller meget gerne op til diskussion her i folketingssalen og vil opfordre venstre

vi kan godt bruge diskussionen på at definere ord hvis venstre har behov for det vi kunne også gøre

aktualiseret af

primært fra syrien som bringer os

forventer at de kun skal være i danmark i kortere tid

efter en år de her stramninger og ændringer

et entydigt definitivt svar

det vil afhænge af hvor mange asylansøgere der kommer til danmark og det vil afhænge af hvem der kommer

ikke være omfattet af de stramninger på asylområdet

også gerne sige at tingene kan forandre sig situationen i mellemøsten

kan ændre sig og sammensætningen kan også men for nærværende

omfattet først tror jeg at den tidligere justitsminister sagde at det var størstedelen

og nu er det altså så kun ifølge det svar jeg har fået

mellem en en fjerdedel og en femtedel af de syriske omfattet

omfattet af den opstramning som regeringen laver altså kan man flytte de to og tyve

den her nye status med begrænsede rettigheder til familiesammenføring som regeringen skaber

så er der det konkrete spørgsmål nu bliver der sagt to

omfattet af de nye regler jeg tror det vil være klogt

så udlede den konklusion og det skal mit spørgsmål til ministeren at der ikke er klarhed over hvor mange der vil blive omfattet af den her nye

det ved vi først når der har udviklet sig en praksis det ved vi først når der

vi i virkeligheden ikke ved hvilken effekt

før efter vi har

er det det justitsministeren siger

indtil nu kan man så sige noget om det

kolleger økonomi og indenrigsministeren og

meget meget meget stor tydelighed her på det seneste sagt at

på i første omgang op til en år skal have den fulde integrationspakke i lighed med

godt tænke mig måske lidt frækt at spørge ministeren om ikke

opfatte som den rene tilståelsessag i den forstand at når man vil lave fuldt integrationsprogram for nogle som man i virkeligheden forudsætter hjemsendt allerede efter en år så

mellemøsten befinder sig i at vi

det må jo være sådan at når man flygter fra en borgerkrig

det ligger uden for min ressort for jeg har ansvaret for folk når de kommer til landet og når de får behandlet deres udlændingesag integrationsspørgsmål må man tage op med min

forsøger at lave udlændingepolitiske stramninger ifølge regeringen selv og så kommer de to radikale kolleger og siger

være justitsministeren har lavet stramninger men de kører fuldt integrationsprogram kan man ikke sige at regeringen her

man

er nede i noget der ligner

ikke størstedelen men omkring en tredjedel eller fjerdedel af asylansøgere som vil blive ramt

nu har vi lige diskuteret islamisk stat med terrorbriller men man skal huske på at når der er islamisk stat lige nu i irak og

de er rædselsfulde og de spreder krig og terror omkring sig så mange mennesker er sendt

hvem det præcis er og fordelingen af

korte meningsudveksling

sat nogle definitioner på plads vi forstår hinanden jeg tror vi er enige om at vand løber

forstå at regeringen indimellem har forfægtet det synspunkt at det selvfølgelig har en betydning for

tilstrømningen til danmark hvilke asylregler

om økonomiske vilkår altså om de økonomiske vilkår som man giver udlændinge der kommer her til landet har en betydning min påstand vil jo være at når man som menneskesmugler ude i verden skal vurdere danske forhold så ser man på asylreglerne men man ser også på hvilken økonomisk attraktionsværdi der så er i

diskuteret det med nogle socialdemokratiske ordførere som siger at man overhovedet

lige præcis skulle det her punkt altså at økonomiske incitamenter ikke skulle virke lige præcis på det her punkt så kan vi have en eller anden mere overordnet politisk diskussion om hvorvidt man synes at starthjælpen til eksempel havde et rimeligt niveau og der kan vi være politisk uenige om det

er om ministeren er enig i at økonomiske økonomiske vilkår her i landet også har en attraktionsværdi i forhold

der er en hardcore infrastruktur

på nogle markedsmekanismer og nogle bagmænd der ikke er noget godt at sige om

det kan være familiesammenføringsregler det kan være indkvarteringsforhold og det kan være

de har fået fra menneskesmuglerne jeg tror faktisk det er nogenlunde første gang at vi har fået en socialdemokratisk justitsminister til at indrømme lige præcis det og det er klart at den fremadrettede diskussion jo så

ændre på nogle af de økonomiske vilkår således at man også der kan regulere tilstrømningen

med sine regeringskolleger og sammen med os vil være villig til at kigge på nogle af de her økonomiske vilkår som jeg nu forstår på ministeren som noget helt nyt i socialdemokratisk logik

driver den enkelte først og fremmest er

en ret stor viden om hvad der foregår i

hvordan komponenterne spiller ind i

andre lejligheder jeg mener ikke at det her gør at vi skal genindføre starthjælpen i danmark men det

taget fem hundrede lissabon også nogle få hundrede

at komme til de nordeuropæiske lande hvor man har nogle veludviklede velfærdsstater det anerkender ministeren det jeg så godt vil spørge ministeren om er

stramning af reglerne for familiesammenføring

vil føre til at der er færre der vælger

eller valget af danmark vil blive mindre hyppigt som følge af den stramning af retten til familiesammenføring

om alle lytter til den danske debat på asylområdet jeg

at når danmark melder ud at der sker en opstramning på asylområdet så tilgår det det marked der er på asylområdet jeg er så ked af at det marked er opstået

de mennesker at de skal havne i hænderne på de bagmænd det tror

en mindre tilstrømning til danmark det siger ministeren

ministeren til at indrømme er at hvis man lemper på en række områder hvis man forbedrer vilkårene på en række områder det kan være det økonomiske incitament og det kan være familiesammenføringsreglerne så må det vel også føre til en øget tiltrækning

vi altid diskutere hvor meget en stramning betyder

i danmark og igen jeg tror man skal passe på med at overdrive og for så vidt også underdrive effekterne af de enkelte komponenter

i vide præcis er der tale om en tendens

er det efterårets komme ved middelhavet er det bebudede stramninger eller er det fordi man er begyndt at tage fingeraftryk i italien

ordførere som har forfægtet synspunktet tror man virkelig at flygtninge sidder nede i en flygtningelejr i irak eller syrien og tænker på økonomiske vilkår nu har vi jo fået en platform en fælles platform at diskutere på fordi ministeren her erkender at der kan være tale om økonomisk attraktionsværdi på de overførselsindkomster vi har så kan vi sådan set diskutere på en fælles platform jeg synes

eller er på nettet og tjekker reglerne for kontanthjælpssystemet i danmark

man er båret af én interesse før noget andet og det er at være i sikkerhed og det er selvfølgelig den drivkraft der gælder for alle forældre på hele den her jordklode at man gerne vil have at ens børn vokser op

vores opgave politisk

som vi diskuterer her afskærer jo muligheden for

en år denne begrænsning gælder medmindre danmarks internationale forpligtelser tilsiger at der skal meddeles tilladelse

strammet så meget som det er muligt inden for konventionerne det er i hvert fald justitsministeriets vurdering og det er

tilgang at vi synes at den en årige begrænsning er rimelig og fornuftig og det rammer den balance

og det forhold at opholdstilladelsen kun er meddelt for

menneskerettighedskonventions artikel otte vil have krav

hensynet til familiens enhed vejer tungere det gælder feks hvis personen i danmark før udrejsen fra hjemlandet har passet en handicappet ægtefælle i hjemlandet eller hvis den herboende har alvorligt syge mindreårige børn i hjemlandet i sådanne tilfælde kan et afslag

at karen hækkerup da hun var justitsminister

forskellige lande har indrettet sig på forskellig vis

hun i øvrigt men regeringen har besluttet sig for altså

så er det sådan at

om det samme og det gør hun i forbindelse med at

i september måned er kommet tre tusind ekstra asylansøgere

vi har gjort det vi kan inden for konventionerne

det vi kan gøre hvis vi samtidig skal overholde de regler og konventioner som danmark skal overholde

justitsminister og så

om en længere periode end de tolv måneder vil være i overensstemmelse med internationale forpligtelser så det er sådan et måske så først

får vi et så bliver det til et måske

jeg skal ikke udtale mig om om man kan gå videre så nu vil man slet ikke udtale sig

om asyl men noget af det handler om asyl

handler også om familiesammenføringsområdet og så synes jeg

for et regeringsmedlem bare at slå ud med armene og sige

handler faktisk om om vi kan få det danske samfund til at hænge sammen også i fremtiden om vi kan løfte den integrationsopgave

det er muligt inden for konventionen

det andet spørgsmål nu arbejder vi så med et midlertidigt ophold

er det inden for konventionerne eller ej og der sagde jeg det faktisk meget konkret og meget direkte

direkte og konkret på spørgsmålet

om en længere periode end tolv måneder

der kan ikke strammes mere men det kan

så åbenbart måske alligevel og så synes jeg

set bare det ville klæde regeringen at sige det ærligt som det er i stedet for først at sige det ene

det er muligt inden for konventionerne når det vedrører det midlertidige ophold

konventionens rammer

men vi tager det her i fælles overensstemmelse

tak til justitsministeren som så er frigjort til andet arbejde så går vi til det næste spørgsmål og det er til uddannelses og forskningsministeren af fru

elevernes læringsudbytte og det understøttes

har fokus på netop klasseledelse for at sikre at alle lærere kan gennemføre undervisning med fokus på både klassen og på den enkelte

struktur og tydelighed i undervisningen det er det der fremgår

skal de kommende lærere kunne og jeg remser bare

vælge relevante specialpædagogiske og inkluderende indsatser det er en del af den grundfaglighed som alle lærere skal have og som blev styrket

klasseledelse jo også som et selvstændigt område med egne

eleverne men lyd i et læringsrum kan også være udtryk for

arbejdsprocesser selvfølgelig

klasseledelse som sådan en række adfærdsregulerende og

om elevinddragelse og også om den kritiske dialog som også finder sted

et trygt

første er at klasseledelse selv om der er fokus på det

et obligatorisk fag for alle det er kun et valgfrit fag af mindre tyngde

af at gå i skolen det andet åbenlyse problem

tankegangen angående ro og orden ifølge folk der går på seminariet i dag er meget fastlåst når man taler om metoder til at holde ro og orden i klasserne

det nærmest kun tilladt at tænke eller skrive opgaver på den officielt rigtige måde andet kan give en dårlig karakter og den officielle tænkning på disciplinområdet bryder sig ikke om ordet disciplin i det hele taget og slet ikke om straf og negative sanktioner det anses for muligt at løse problemet med uro og larm ved at sørge for en spændende og indlevende undervisning og der må kun gives positive sanktioner det er jo som bekendt én gren af forskningen men det er altså den der er populær i undervisningsministeriet og på landets læreruddannelser men der findes altså også flere forskningsretninger herunder en der siger at det er nødvendigt at være forberedt på også bruge negative sanktioner såsom skældud eller bortvisning fra timen

en god idé at morgendagens undervisere gøres bekendt med begge retninger og tænkemåder så de bliver mest muligt klar til at skabe orden i deres egne klasser derfor vil jeg gerne høre hvad ministeren vil gøre for at gøre faget klasseledelse obligatorisk for alle kommende folkeskolelærere og hvad hun vil gøre for at tænkningen på landets læreruddannelser på dette område bliver mere åben

her kompetencer ind derudover

er kompetenceudvikling netop inden for klasseledelse et af de meget

som siger at det er klare rammer høje faglige krav der skaber ro i klassen og

og at klassens regler og rutiner

på sagen fra én bestemt side og der må

i ministerens interesse at man er åben over for alle de vægtige forskningsretninger

er på det her område altså også over for den

med eleverne med interessant undervisning som giver dem lyst til at lære

mere håndfaste sanktionsmuligheder over for elever som ødelægger læringen for de andre

på det her område så de bliver

som overhovedet muligt til at skabe ro og orden og skabe et ordentligt læringsmiljø ude i folkeskolen

færdige med deres uddannelse

er alle mulige muligheder hvis der er elever der decideret ødelægger undervisningen

man binder politikerne lidt på hænder og fødder med sådan

jeg kunne godt tænke mig at spørge hvordan ministeren så forholder sig til at den samlede besparelsesplan for danmarks radio faktisk

det er jo en

nogle af dem en styrkelse af danmarks radios regionale dækning så den afspejler mangfoldigheden i de forskellige dele af landet

kulturområdet de regionale enheder skal friholdes for udmøntningen af besparelser og derudover skal danmarks radio styrke indsatsen over for unge med innovativt indhold på internettet og

for en bred genre af programmer og så videre det er klart at det vil have konsekvenser for danmarks radio der er også tilgængelighedskrav

de gør i dag og derfor skal danmarks radio jo have mulighed for at skabe et økonomisk råderum

morten marinus har jo lige spurgt til betimeligheden i

og at det kommer til at koste en hel del

ministeren siger så at man skal se det i

jo for så vidt rigtigt nok at det her er en langsigtet økonomisk plan men hvad så med en langsigtet

radio har i kraft af licensen en forpligtelse til også

og overveje det kulturelle så har danmarks radio ikke en langsigtet kulturel forpligtelse til også at bevare et orkester

vil det betyde at vi så i næste ombæring om et år eller to

væk fordi det indgår i en langsigtet økonomisk plan

har danmarks radio også annonceret at de vil styrke musiklivet i

givet udtryk for at de vil omlægge det samlede levende musikbillede som de kalder det og det betyder at

symfoniorkester styrkes økonomisk og kunstnerisk

wienerklassiske repertoire danmarks radios big band udvider spilletid repertoire og turnévirksomhed og varetager flere musikformidlende og populærmusikalske opgaver med fokus på familie og unge pigekoret får flere ressourcer og øger formidlingen af den danske sang og musikalske kulturarv

særlig fokus på familie børn og unge synergien mellem

musikere indgår i fleksible konstellationer og øger deres koncertvirksomhed også ud over landet og landsdelsorkestrene inviteres indgå i et øget samarbejde blandt andet om

ude i landet det er alt sammen nogle ønsker der har været formuleret fra politisk hold ikke konkret

styrke den danske sang og det sker sker også

at man skal til at opgradere symfoniorkestret fordi

spille det de kan i dag i løbet af ganske kort tid så vil ministeren ikke holde op med at forsvare danmarks radios ret til at nedlægge et orkester

radio så vi kan bevare det som en fast del af ensemblerne for ellers risikerer vi bare at det er big bandet der står for tur næste gang det har ministeren jo givet carte blanche til så vil ministeren ikke godt svare på om det er det er fornuftigt at vi nu skal til at bruge penge på at

lægger alt det som orkesteret i dag kan ud til landsdelsorkestrene fordi det koster ekstra penge er det både langsigtet

danske melodier og sange det er det der skal skaffes penge til vi har samtidig sagt at vi gerne

formidler den kultur der er ude i landet det er blandt andet landsdelsorkestrene det koster penge det er fuldstændig rigtigt

at de har sparet flere penge end det erhvervslicensen giver anledning til

holde fast i public service kontraktens krav om at underholdningsorkestret også er en del af drs public service kontrakt

ved hvad man taler om drs nye kulturdirektør tine smedegaard andersen har i hvert fald sagt at hun ikke har prøvet

tilfældet med ministeren ved jeg ikke jeg har købt en cd en

at man på den ene eller den anden eller den tredje eller den fjerde eller den

skaffe råderum til at løse de opgaver som vi i medieaftalen har forlangt

at gøre de gør det på en anden måde end spørgeren ville ønske men det mener jeg ikke vi kan diskutere her det er et anliggende

vækst og bosætning på småøerne samt ærø læsø og

gjort i erkendelse af at der er nogle særlige udfordringer for vores øer allerede i to

om en justering af udligningssystemet som medførte at vi flyttede fire hundrede million

til land og yderområderne

million kroner ekstra i § tyve tilskud til kommuner med små øer for dem der ikke kender § tyve

tyve tilskuddet i alt er givet en hundrede og seks million kroner til kommuner med mindre øer dertil kommer at

østøtte til kommunerne ærø læsø og samsø og det udgjorde i to tusind og fjorten otte og halvfjerds

i modsætning til den tidligere regeringen

det er faktisk regeringens opfattelse at vi nu har nået et rigtig fornuftigt niveau for tilskuddet til

derudover skal jeg gøre opmærksom på at vi har givet en vigtig håndsrækning til erhvervslivet på småøerne

nedsættelse af færgetaksterne

samt ærø læsø fanø og bornholm og her er der

skaber vækst og bosætning på småøerne

ministeren tilsyneladende ikke at det er relevant og nødvendigt at sikre bedre rammevilkår på øerne med nye lovgivningsinitiativer i det her

helt konkret sikre dette

på hele den lokale aktionsgruppeindsats således at der er to portioner

afskaffe det kommunale selvstyre det er kommuner med små øer

der

sætte det kommunale selvstyre ud af kraft men det hører jeg

vi har jo forhandlet en ny lag løsning igennem hvor vi tilgodeser især småøerne

og læsø

lokale aktionsgrupper vi har østøtten

disse tre områder kunne få en ligestilling med resten af danmark

vi nået rigtig rigtig langt og det er bare det jeg appellerer til at regeringen og ministeren konkret

jo i modsætning til hvad den tidligere regering gjorde

at man retter bager for smed og jeg mangler at se

at

at regeringen har nedsat et lovforberedende

trossamfundsudvalg som skal udarbejde forslag til en sammenhængende lovregulering af trossamfundenes forhold en regulering der både kan medvirke til at skabe større gennemsigtighed men også være med til at styrke og skabe en

udvalget skal også se på reglerne for godkendelse af trossamfund og på hvordan der kan føres mere tilsyn med trossamfunds forhold derudover skal udvalget også se på hvordan en godkendelse kan tilbagekaldes hvis et trossamfund ophører med at leve op til de krav

stor og omfattende opgave udvalget er stillet over for og det stiller

også krav til udvalgets medlemmer regeringen har derfor besluttet at det lovforberedende udvalg skal bestå af eksterne aktører som ikke repræsenterer en bestemt trosretning

trossamfund men som er sagkyndige inden for statsret retshistorie religionsvidenskab og teologi jeg vil selvfølgelig en gang til udrydde den

ikke vil blive inddraget i udvalgsarbejdet udvalget kan hvilket også fremgår af kommissoriet nedsætte underarbejdsgrupper og inddrage ekstern ekspertise og udvalget kan afholde møder med berørte myndigheder og organisationer der ikke er repræsenteret i udvalget så selv om repræsentanter fra for

kristne frikirker hinduistiske menigheder eller muslimske trossamfund ikke direkte sidder i det udvalg som skal udarbejde et forslag til ny lovgivning så vil de

for den sags skyld indflydelse på

specialistviden hvor skoen eventuelt trykker derfor

spørge ministeren om ministeren

at parter som har insiderviden på et område

at det

andre ting hvor det måske

mening at nogle sidder med i udvalget men hvor det til gengæld giver mening

trossamfund der ønsker rettigheder eksempelvis

imellem møder vi har brug for at

med ved bordet de utrolig mange trossamfund som vi har

og

over hundrede anerkendte og godkendte trossamfund og menigheder

dansk tradition at få alle sammen ind at sidde i et udvalg og skulle arbejde med noget så vigtigt som det her jeg er sikker på at man nok skal inddrage de mennesker der skal inddrages med den ekspertise der er det står i kommissoriet det står sort på hvidt

det her lød godt efter

møderækken vi skal have dem ind ved bordet disse over hundrede trossamfund

som skal kigge meget meget vigtige ting blandt andet

så er jeg sikker på at man også skal inddrage

gældende sikkerhedskrav der er til biler og heldigvis er sikkerhedskravene

det skal også fremhæves i den her forbindelse at taxier skal synes en gang årligt hvilket er med til at sikre at taxierne

nogen grund til at tro at en afskaffelse af frikørselsordningen vil have nogen nævneværdig

den måtte betyde

betyde det at den enkelte taxi kommer til at køre et par år mere som taxi

køre rundt i nogle nedslidte køretøjer

en fornuftig stand der er også nogle miljøkrav vi stiller til taxaer hvordan vil man egentlig sikre at de miljøkrav bliver overholdt hvis vi

en vognpark som

får en blandet vognpark hvor nogle lever op til miljøkravene og

som dansk folkeparti

indgå en bred politisk aftale om og hvis dansk folkeparti er uenig i den aftale så kunne man jo

lille spørgsmål hvorfor pokker var det så at dansk folkeparti indgik en aftale

være enig i at vi bør vente med en lov der ændrer på taxiernes eksisterende beskatnings og frikørselsordninger

er skabt fælles fodslag om rammer

men det ønskede blandt andre dansk folkeparti

ikke at bakke op om det omvendte som

ikke altså en reform af taxaområdet er ikke

for at gennemføre de aktuelle

der var

så langt her når regeringen

taxabranchen både blandt chauffører og vognmænd og andre der arbejder med offentlig servicetrafik

lidt ikke hvorfor ministeren har den opfattelse at der var et bredt ønske i branchen om at man skulle liberalisere taxaerhvervet det er rigtigt at der ønske om at man får lige konkurrencevilkår

og jeg ved at en af de tanker der var i den lovgivning som dansk folkeparti heldigvis fik blokeret var at operere med en universaltilladelse

også kræve at man får en harmonisering af afgiftstyperne det gør man jo ikke

at belægge taxachaufførerne en hundrede og firs

fokusere på at skabe vækst og arbejdspladser her i danmark

og for ja så var partierne

man kan aldrig finde finansieringselementer uden

ligesom jeg vil opfordre de andre partier

som ministeren jo selv præsenterede for forligskredsen

fuld liberalisering men altså hvis man giver håndværksmestre og så videre

mulighed for at ligge og køre taxa i weekenderne og når de ellers ikke har noget tømrerarbejde eller

så vil jeg nok sige at så er det meget tæt på

så det vil jeg kalde en fuld

få vognmandstilladelser og sådan er behov for at se på det

enige om finansieringsdelen og det er altså

korrekt at summen af køretøjer der kører offentlig servicetrafik eller taxa inden

ikke blev til noget men at en del af finansieringen af den vækstplan som blandt andet dansk folkeparti har

partier har været enige om